det har betydning for borgere der er genstand for en straffesag i et eu land og derfor er pålagt førnævnte typer af foranstaltninger hvis de normalt opholder sig i et andet eu land kan de nu rejse til det pågældende eu land mens efterforskningen er i gang men også personer underlagt tilsynsforanstaltninger ikke normalt opholder sig i et givet eu land får med det

i netop det eu land det forudsætter at både fuldbyrdelsen af foranstaltningen sker efter ønske fra den pågældende person

med til at sikre personens mulighed for at at opretholde en normal tilværelse

ligeledes rummer lovforslaget regler om hvordan danske myndigheder skal forholde sig til andre medlemsstaters henvendelser på det her område herunder hvilke myndigheder der skal behandle henvendelserne hvordan foranstaltningerne tilpasses danske forhold så de kan fuldbyrdes samt hvornår anerkendelsen af afgørelserne rent faktisk kan afslås sidst men ikke mindst rummer lovforslaget hjemmel til at danske myndigheder kan anmode et andet eu land om at anerkende og fuldbyrde danske myndigheders afgørelser om varetægtsurrogat

hæfter jeg mig særlig ved landsforeningen af forsvarsadvokaters svar her refererer landsforeningen

samtykke til vedtagelse af den førnævnte rammeafgørelse fra oktober måned to tusind

høringssvar anfører landsforeningen at de forestående kontrolforanstaltninger ikke er

til frihedsberøvelse de er snarere et indgreb over for

lettere spydigt kan man sige skriver landsforeningen at foranstaltninger bør anføres som et alternativ til løsladelse frem for et alternativ til

at ordningen risikerer at medføre mere diskrimination frem for at undgå diskrimination det skyldes at de nævnte foranstaltninger efter landsforeningen af forsvarsadvokaters opfattelse ikke vil blive bragt i anvendelse over for borgere i det land hvor efterforskningen

folketinget behandlede som sagt et beslutningsforslag om rammebetingelsen i to tusind og ni og her gav de nuværende regeringspartier som jeg har kunnet læse mig frem til

frem til at vi i fællesskab kan se lidt nærmere på det i udvalgsbehandlingen og give

at opretholde en normal tilværelse her må mit spørgsmål til ministeren være hvis nu en rumæner opholder sig ulovligt i danmark og bliver tiltalt af italienske myndigheder og rumæneren ønsker at være i danmark med tilsynsforanstaltninger fordi vedkommende for eksempel kan få et arbejde her i landet vil det så være muligt med dette lovforslag det virker nemlig absurd at en person

lovligt ophold i danmark selv kan vælge at foranstaltningerne skal

i danmark omkostningerne

et stort antal sager hvorfor der under administrative og økonomiske konsekvenser er anført at

det kan jo betyde mange ting tidsforbruget som politiet

meldepligten har altså ingen betydning eller når anklagemyndigheden hver fjerde uge skal fremsende en skrivelse til udstedelsesstaten for at være sikker på

heller ikke nogen betydning kunne man i det mindste ikke fra justitsministeriets side fortælle lidt om hvor mange sager man forventer er det to halvtreds

100 som tidligere nævnt

lovforslag et spørgsmål om gensidig anerkendelse men hvorfor skal danmark anerkende afgørelser der truffet i andre eu lande hvor vi ved at nogle stater har store problemer med korruption og hvor

om retten til en retfærdig rettergang bliver overtrådt

eu bevæger sig i og dansk folkeparti

for

ikke

og det er det helt grundlæggende princip i en retsstat når vi fraviger kravet om dobbelt strafbarhed

over hvad der kan danne grundlag for anvendelse af varetægtssurrogater i danmark vi ved jo ærlig talt ikke om den tillid i som vi lægger op til der skal være grundlaget for det her

en tillid vi burde nære vi har ikke noget overblik over retstilstanden i samtlige syv og tyve medlemsstater vi har heller ikke noget overblik over hvad den positivliste der danner grundlag for vores forpligtelse reelt indebærer den er meget løst formuleret gerningsindholdet i positivlisten er uklart og vi ved ikke om samtlige medlemsstater anvender begreberne på samme måde som vi gør tværtimod er vi jo nok rimelig sikre på at det ikke er tilfældet det betyder

bruge varetægtssurrogater i danmark på grundlag af et ulovligt

som er en organisation der ikke er ulovlig i danmark og det er et grundlæggende problem derudover vil jeg så til slut sige

det som ordføreren for forslagsstillerne også fremførte

det blev problematiseret i høringssvarene

stedet for at være på fri fod frem for at flere vil få varetægtssurrogat i stedet for at komme i varetægtsfængsel og jeg ser frem til en grundig udvalgsbehandling af de konkrete problemer enhedslisten

ikke positivt på det her forslag vi har en grundlæggende modstand imod de

således at vi lever op til de forpligtelser som er grundlæggende

den her nye ordning som jeg synes er vigtig at se i sammenhæng med at det

det er

synes

dengang konkret betyder forbeholdet at den danske aftalelovs

kapitel i om aftaleindgåelse gælder når virksomheder indgår internationale købsaftaler der efter international privatret er undergivet dansk ret

i praksis har det dog vist sig og sådan er

teori og virkelighed og der vist sig at danske virksomheder alligevel skal rette sig efter konventionens del

de skal bidrage til at skabe den fornødne vækst i landet og

juridisk papirnusseri må helst ikke stille sig alt for meget i vejen for det international samhandel og eksport er fundamentet for fremtidig økonomisk vækst og flere danske arbejdspladser

mulighederne for danske virksomheders eksport og internationale handelsaftaler men det er dog fornuftigt at at vi såvel som

implementerer konventionens

jeg meddele at venstres folketingsgruppe bakker op omkring lovforslaget

cisg er internationalt udbredt der er seks og halvfjerds lande heraf hovedparten af eus medlemslande samt usa japan kina og rusland der har ratificeret cisg det er udelukkende de nordiske lande der ikke har ratificeret del

gældende danske forbehold har jo været at spørgsmål om hvorvidt en aftale om internationale køb indgået mellem en dansk importør og en kinesisk eksportør efter omstændighederne vil skulle afgøres efter national kinesisk aftaleret frem for cisgs del

kina på samme måde som usa har taget forbehold efter cisg hvorefter en konventionsstat kan tage forbehold om at cisg alene skal finde anvendelse hvis begge parter har forretningssted i konventionsstater og så længe danmark

sådan det betyder jo

at når vi nu ophæver dette danske forbehold så

har sit forretningssted i danmark og som indgår aftaler om henholdsvis import og eksport af varer med en erhvervsdrivende i udlandet mere forudsigeligt hvilke regler der gælder med hensyn til spørgsmålet om aftalens indgåelse den erhvervsdrivende vil også opnå en langt bedre kontrakt og risikomæssig styring af sin forretning

i øvrigt også være en positiv økonomisk gevinst at hente eftersom transaktionsomkostningerne må anses for at gå

endvidere opretholdes nabolandsklausulen der medfører at de nordiske købelove der finder anvendelse på aftaler om køb mellem erhvervsdrivende

stimulere en øget handel med udlandet for både små og store danske virksomheder og denne lovændring vil gøre det lidt lettere for